støtter forslaget og det står fast

som indtil nu har fået opbakning fra sf ændringsforslaget går på at sikre danske løn og arbejdsvilkår for hele den civile besætning om bord jeg håber at et flertal i folketinget kan bakke op om det forslag de søfolk vi sender af sted sendes af sted for at deltage i en fn mission og derfor bør deres forhold også være i tråd med fns konventioner det er forholdene desværre ikke som det ser ud nu vedtages

vi desværre have en situation hvor udenlandske søfolk ikke vil have ret til dansk overenskomst selv om de sejler på et skib under dansk flag derfor håber jeg at et flertal vil tilslutte sig ændringsforslaget så vi sikrer at når danmark udfører missioner for fn

i hvert fald hvis det svarer fuldstændig til det der var situationen da vi sejlede rester af kemiske våben og kemiske våben ud af

registreret i dis og dermed undergivet dansk lovgivning det betyder hvad man måske ikke helt

at såvel danske søfolk som udenlandske søfolk er omfattet af reguleringer som lov om søfarendes arbejdsforhold den danske arbejdsskadelov den danske arbejdsskadeforsikring og de danske regler om

danske søfolk dækkes af danske overenskomster og eventuelle udenlandske søfolk er ansat i overensstemmelse med de aftaler som er indgået mellem arbejdsmarkedets parter

rederiforeningen søfartens ledere maskinmestrenes forening og dansk metals maritime afdeling i det der hedder dis kontaktudvalget hvor rammerne for løn og ansættelsesvilkårene bliver godkendt så det er altså ikke det rene klondike

når socialdemokratiet ikke kan støtte det foreliggende ændringsforslag sådan set to grunde til det den ene er at det konkret er forkert

er at det principielt er forkert

konkret forkert fordi

nævnte ordføreren selv at ilo jo har peget på en anden løsningsmodel hvis man vil gøre op med det her regime nemlig at iværksætte en trepartsdialog

man plejer at håndtere arbejdsmarkedsforhold på i danmark det skete under den tidligere regering og førte til at der blev startet en dialog med lo med dansk metals maritime afdeling med 3f og dansk rederiforening og som jeg forstår det

er der for ganske nylig afgivet svar fra dis kontaktudvalget pointen her er selvfølgelig at eventuelle ændringer skal ske ikke vedtaget af folketinget

i og fastsættelse af lønforhold

fordi jo strider mod den danske model hvis man accepterer

at det er legitimt at gøre det samme i andre situationer også når det ikke som i det her tilfældet

spørgsmål om at løfte men et spørgsmål om at forringe

spørge hvad ville konsekvensen være hvis vi ikke havde den dis lovgivning den dis regulering som vi har i øjeblikket der tror

situation hvor danske skibe var undervejs til at blive udflaget i stor stil

søfolk i øjeblikket er der vel i omegnen af

otte tusind beskæftigede danske søfolk og

været nogenlunde konstant over den seneste

havde været ingen eller ganske få danske søfolk og så må man vel forestille sig

i den stil men næppe på de store internationale

så

jeg reagerede på det er det herre nikolaj villumsen har reageret på det er det som jeg tror alle almindelige lønmodtagere vil reagere på når de hører at det skulle være principielt forkert det handler jo ikke om folketinget sidder og vedtager en lønløsning det er jo en fordrejning af hvad ændringsforslaget går ud på det går såmænd bare ud på at danmark i det her konkrete tilfælde lever op til noget som hele folketinget principielt er enige om

er en rigtig god konvention som vi også har implementeret i danmark vi har ratificeret den den er implementeret senest ved et udmærket cirkulære

som jeg har refereret i en kort bemærkning det er noget jeg troede vi var fuldstændig enige om i folketinget jeg ved godt at der er

borgerlige partier der ikke er glade for at det foregår ude i kommunerne og den slags men

lave en god indsats for en bedre implementering af ilo konvention

den tidligere regering det er en af de ting vi er glade for i forhold til den regering og det samarbejde og nu får vi at vide at det principielt

at blande sig at lave en konkret løsning det var såmænd bare lige det jeg gerne ville præcisere

der er

vi prøver lige en ekstra gang

vent lige med at trykke på knappen til vi er helt sikre på at der står det rigtige

af et mindretal tiltrådt af et

to